som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

alex ahrendtsen har meddelt at han ønsker at nedlægge sit hverv som tingsekretær fra den niogtyvende marts to tusind og seksten hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet det er givet som ny tingsekretær i stedet for alex ahrendtsen har vedkommende gruppe udpeget bent bøgsted den pågældende er herefter valgt

i dag er der følgende anmeldelser skatteministeren lovforslag nummer l en hundrede og ni og fyrre

beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

regeringen kan ikke støtte det fremsatte beslutningsforslag der pålægger regeringen at trække aktstykke tre og halvfjerds tilbage for i stedet at fremsætte et nyt

projekterne skal blandt andet sikre humanitær nødhjælp til flygtningene og forbedre deres adgang til uddannelse og arbejdsmarked det økonomiske bidrag fra eu er en del af den samlede aftale som danmark og resten af eus medlemslande har indgået med tyrkiet for at håndtere migrations og flygtningeudfordringen aftalen mellem eu og tyrkiet er baseret på gensidige forpligtelser hvis eu ikke

sit løfte om økonomisk bistand kan vi heller ikke forvente at tyrkiet lever

sin forpligtelse om at begrænse tilstrømningen af migranter fra tyrkiet til eu regeringen er opmærksom på tyrkiets efterlevelse af menneskerettighederne som det senest fremkom under forespørgselsdebatten

eu og danmark i relevante sammenhænge dette vil vi fortsat gøre men det skal ikke afholde os fra at forbedre forholdene for de millioner af flygtninge der opholder sig i tyrkiet samtidig med at

vi letter flygtningepresset på europa

finansministeren om danmark betragter tyrkiet som et

jeg vil bare spørge finansministeren nu hvor vi er i gang om finansministeren

kan nævne ét andet eu land ét andet eu land som betragter tyrkiet som et sikkert tredjeland

er jeg

betingelser til faciliteten men det følger af den fælles forståelse der er vedlagt som bilag til beslutningsforslag nummer b seks og halvfjerds om flygtningefaciliteten

tyrkiet at kommissionen er ansvarlig for at forvalte bidragene til

at man kan sende flygtninge tilbage til tyrkiet er der ikke en afklaring på finansministeren henviser til udenrigsministeren der kan svare på det altså jeg kan ikke se udenrigsministeren i salen hvis finansministeren ønsker at udenrigsministeren skal være til stede i salen

få hentet udenrigsministeren ind eller også må finansministeren da kunne

med aftalen og jeg synes det er en rigtig god aftale der er med tyrkiet for

punkt to skal vi jo også sikre

alle andre eu lande allerede tilkendegivet deres bidrag i forhold til internationale forpligtelser det synes socialdemokraterne også er naturligt at danmark skal gøre og derfor

her aftale som de her mange millioner kroner handler om eller skal det danske skib handelsskib eller militærskib sejle til grækenland og sætte asylansøgeren af

som aktstykket handler om aktstykket handler om hvorvidt danmark skal stille penge til rådighed på baggrund af den internationale forpligtelse som man har

rigtig stor udbetaling af penge til tyrkiet for at de skal håndtere en en grænsesikring for

fra tyrkiet om krænkelser af menneskerettigheder pressefrihed osv meget stærke udmeldinger fra unhcr

læger uden grænser osv som

at jeg tænker om man så

at se på den her aftale jeg vil gerne høre ordføreren

til flygtninge som i allerhøjeste grad har hjælp behov

hvis danmark som det eneste land ikke skulle kunne vedkende sig de forpligtelser som vi har

at humanitære standarder og menneskerettigheder overholdes i forbindelse med udbetaling af pengene

benytter man sig af den parlamentariske mulighed man har for at kunne bede om at få et aktstykke behandlet her i folketingssalen det er også ret og rimeligt men det vi taler om er jo hvorvidt danmark skal leve op til en forpligtelse eller ikke leve op til en forpligtelse og jeg synes det ville være helt uhørt hvis danmark i denne situation hvor det handler om at få penge af sted som blandt andet skal sikre flygtninge som står i

tre og halvfjerds tilbage og fremlægge et nyt hvoraf det fremgår at ingen midler stillet til rådighed gennem flygtningefaciliteten for tyrkiet kommer til udbetaling

og efterlever den europæiske menneskerettighedsdomstols afgørelser vedrørende tyrkiet det meget enkle spørgsmål er

østlige del af landet og alene i diyarbakir er over

tredivetusind civile blevet fordrevet fra deres hjem på grund af de voldsomme kampe der foregår i byen samlet anslår man at det er op mod tohundredetusind

i de kurdiske byer som er under militær belejring i den østlige del af landet lige nu som er blevet jaget på flugt fra deres hus og deres hjem tyrkiet er et land der skaber flygtninge

januar i år afsagde en dom der pålagde tyrkiet at sikre at civile i de belejrede byer havde adgang til lægehjælp den dom har tyrkiet endnu ikke efterkommet er det virkelig klogt ikke at stille krav om overholdelse

ikke stiller krav til det land om at de skal holde op med at skabe flygtninge at de skal begynde at overholde ja bare de afgørelser som de faktisk allerede har forpligtet sig til at følge nemlig afgørelserne

sammenkædes med at tyrkiet kommer tættere på at blive medlem af eu eller får visumfrihed til europa enhedslisten tilkendegiver i deres beslutningsforslag at menneskerettighedssituationen i tyrkiet er så graverende at udbetaling af midlerne til tyrkiet kun skal

såfremt menneskerettighedssituationen forbedres

men vi deler ikke opfattelsen af at man med baggrund heri skal tilbageholde midler som et flertal i folketinget har truffet beslutning om skal stilles til rådighed hvis danmark kun kan stille midler til rådighed for lande der ingen anmærkninger har på menneskerettighedsområdet så kan danmark ikke stille midler til rådighed for ret mange lande

hvis det er sådan at enhedslistens forslag her skal være gældende generelt

opfattelse at flygtninge og asylsøgere grundlæggende ikke udsættes for forfølgelse i tyrkiet ifølge eu er tyrkiet også et sikkert land at sende flygtninge tilbage til hvis det er enhedslistens opfattelse at menneskerettighedssituationen i tyrkiet er så graverende at man ikke kan sende flygtninge tilbage til landet

at de to millioner flygtninge der i øjeblikket befinder sig i tyrkiet skal placeres et andet sted

og det er sandt for dyden ikke en konklusion vi er parate til at drage i dansk folkeparti flygtninge skal hjælpes i deres nærområder det er bedre for

er bedre for flygtningene og det er bedre for det land som de gerne skulle hjem

at genopbygge når vi har fået nedkæmpet islamisk stat

folketinget for det beslutningsforslag der muliggør vedtagelsen af det aktstykke som enhedslisten med nærværende

forsøger at standse der har altså hvad enten man vil det eller ej materialiseret sig et flertal i folketinget

og at vi nu endnu en gang drøfter denne sag nærmer sig efter min overbevisning spild af folketingets tid folketingets flertal vil formentlig heller ikke påberåbe sig uvidenhed om menneskerettighedssituationen i tyrkiet for dansk folkeparti er det helt afgørende at den migrantstrøm som vi

de seneste måneder har bringes til ophør vi har været skeptiske

og det er endnu for tidligt at vurdere hvorvidt det bliver tilfældet eller ej men det er nødvendigt at bruge alle instrumenter i værktøjskassen for at standse den tilstrømning så længe perspektivet om permanent ophold forbliver i horisonten for potentielle migranter vil strømmen til europa formentlig fortsætte

at kunne veksle en tilværelse i den tredje verden med en tilværelse i europa som vi skal gøre op med man skal ikke kunne opnå permanent opholdstilladelse i danmark som flygtning og allerhelst skal den beskyttelse som vi er forpligtet til at yde personer der er i fare gives i et tredje land det er vi parate til i dansk folkeparti

her andre partier

at integration af i titusindvis ja

af immigranter fra overvejende muslimske lande er en uoverstigelig opgave dertil er de kulturelle barrierer mellem den islamiske verden og den judæo kristne verden for massive det er det vi har fået anskuelsesundervisning i igennem de sidste fem og fyrre år og det er ubegribeligt at det endnu ikke har aflejret sig hos alle partier her på christiansborg

at den aftale som er indgået mellem tyrkiet og eu i udgangspunktet indeholder store problemer men det største problem er langt fra pengene det største problem er sammenkædningen af medlemskab og visumfrihed

tyrkiets grundlæggende forpligtelse blandt andet som følge af den mellemstatslige aftale mellem tyrkiet og grækenland om at tage asylsøgere tilbage dansk folkeparti kan derfor ikke støtte enhedslistens

som selv jager sine egne borgere på flugt op mod tohundredetusind af tyrkiets egne borgere er på nuværende tidspunkt

er det virkelig fornuftigt at give over en kvart milliard danske skattekroner til en regering som jager sine egne borgere på flugt

ikke være fornuftigt at kræve af den regering for at den kan få de her penge

at leve op til helt banale ting som

sådan at der kan komme lægehjælp frem til civile i de belejrede byer så de ikke behøver at blive jaget på flugt mod europa

at importere to millioner såkaldte flygtninge til europa

smide sådan et beslutningsforslag som det aktuelle på bordet uden at anvise nogen som helst form for andre løsninger men det kommer

foreslog enhedslisten at danmark skulle lægge pres på den tyrkiske regering så den tyrkiske regering åbnede grænsen ind til kobane sådan at de tohundredetusind flygtninge der nu er vendt tilbage til byen kunne få lov til at genopbygge deres by hvor firs procent er ødelagt hvad gjorde dansk folkeparti dansk folkeparti stemte imod

for en gangs skyld bare begyndte at sætte handling bag ordene og gjorde noget når man faktisk taler om at hjælpe i nærområderne man kunne eksempelvis stemme for enhedslistens forslag den her gang tredje gang er lykkens gang stem da for at vi ikke skal være til grin for vores egne penge en kvart milliard danske skattekroner

eu og

tvivl om at fra enhedslistens side ønsker vi at flygtninge ikke skal komme dertil

det er derfor at vi synes at pengene skal bruges fornuftigt

udbetaling skal være forbundet med nogle betingelser

der forbundet nogle betingelser med at udbetale de penge

dansk folkepartis ordfører ønsker at stille for at vi udbetaler to hundrede og seks og firs million

er vores problem er den sammenkædning

mellem tyrkiets fremtidige medlemskab af eu og tyrkiets villighed til at overholde internationale regler til at overholde den gældende aftale mellem grækenland og tyrkiet altså den mellemstatslige aftale om at tyrkiet skal tage imod asylansøgere der

græsk territorium fra tyrkiet det er det

har den opfattelse at selvfølgelig skal pengene gå til det de er bevilget til men samtidig skal det sikres at man ikke med den ene hånd giver folk en tøjbamse og med den anden

det overordnede hovedformål at forhindre vedtagelsen af et lovforslag i et besluttende organ

forsamling eksempelvis et nationalt parlament udtrykket stammer fra usas senat hvor forretningsordenen ikke giver mulighed for at tage ordet fra en senator der bliver ved med at tale

da han talte imod den foreslåede borgerrettighedslovgivning i fire og tyve timer og atten minutter forslaget blev alligevel vedtaget

heldigvis en forretningsorden her i folketinget og en

formand der forhindrer enhedslisten i at tale og tale og tale men hvis ikke vi havde det

jeg sikker på at herre søren søndergaard

aftalen blev indgået og danmark kunne nå at skrive under

det processuelle i det så tror jeg også at jeg har sagt hvad venstre mener om om beslutningsforslaget fra enhedslisten så skal gå til det materielle

er det her jo en demonstration af hvor hult det klinger når enhedslisten taler om at hjælpen til flygtningene skal gives i

fru johanne schmidt nielsen fra enhedslisten

er meget mere idé i at give pengene

nærområderne frem for at give dem i danmark vi kan komme nogle siger femten til tyve gange andre siger ti til femten gange så langt

som var de to eksempler dansk folkeparti brugte på lande der lever op til menneskerettighederne

til syrien er lande som tyrkiet irak

og så er det israel og når jeg kigger på enhedslisten

i hvert fald enhedslisten mener at israel heller ikke er et land der lever op til menneskerettighederne

større omfang end

noget som religionsfrihed som jo også

hundrede procents overholdelse af menneskerettighederne jeg skal ikke stå her og forsvare tyrkiet

skrækkelige og at vi skal protestere alt det vi kan

acceptere at vi lever i den virkelige verden og den virkelige verden er altså sådan at de lande der

selv om vi fra dansk side naturligvis kunne ønske at det forholdt sig anderledes

de internationale menneskerettigheder så skal

vi nødt til at yde hjælpen der hvor flygtningene er og det er altså for tiden

den aftale vi har lavet fra eus side vil gøre tilværelsen langt mere tålelig for de flygtninge der befinder sig i tyrkiet og den vil betyde at vi forhåbentlig kan få standset flygtningestrømmen til europa så vi i højere grad kan yde hjælpen i nærområderne hvor vi er enige om at den ydes bedst

i venstre lever vi altså i virkelighedens verden

aftale handler om noget vi giver

også om noget vi forhindrer altså vi forhindrer nogle mennesker i

om den integrationsminister ville opføre sig på samme måde som vi nu beder grækenland om at

venstres ordfører herre jan e jørgensen opfatter

tyrkiet er et sikkert land eller direkte adspurgt

danmark betragter ikke på nuværende tidspunkt tyrkiet som et sikkert tredjeland

som har søgt asyl

det vi har kritiseret regeringen for at gøre at give alt for meget bilateral støtte til forskellige slyngler i stedet for at give den

jo faktisk også det vi har en diskussion om her

en regering i tyrkiet som ikke lever op til sine forpligtigelser

overholde helt grundlæggende menneskerettigheder som ikke

milliard kroner det er altså en tyrkisk regering der har sagt nej tak til at fn skulle komme ind og oprette flygtningelejre i tyrkiet så

forstå ordføreren rigtigt ville det ikke være fornuftigt at vi stillede det banale krav at tyrkiet levede op til sine forpligtigelser før vi gav dem

giver god mening jo det ville da være fantastisk

om at de overholdt menneskerettighederne til gengæld for at vi lavede den her aftale

så havde løst menneskerettighedsproblematikken i tyrkiet det ville da være fantastisk er det realistisk nej

forhandle os frem til og som er den bedst mulige

virkelighed som vi andre befinder os i

da fint nok at der står nogle og gøre opmærksom på at der

mener også hvis vi skal gå ind på dansk folkepartis

tyrkiets eventuelle medlemskab af eu

efterfølge i dag tyrkiet er medlem

helt basislogik at man ikke

folk man giver over en kvart milliard skattekroner forventer man selvfølgelig lever op til de aftaler

hvis danmark satte hælene i og sagde erdogan du kan godt glemme alt om den her kvarte milliard hvis

virkelig sådan dybt inde at det ville gøre en forskel jeg tror det desværre ikke og eftersom det ikke vil gøre en forskel må man bare stille sig selv det spørgsmål hvad er alternativet alternativet er

til en eu koordineret indsats

at gøre forholdene for flygtninge i tyrkiet bedre med det formål at mindske tilstrømningen af flygtninge op i europa og

livet for de mere end to millioner flygtninge i tyrkiet lidt mere tåleligt

har tyrkiske borgere nu udsigt til at få visumfrihed i eu ligesom et fremtidigt tyrkisk eu medlemskab er kommet på eus dagsorden igen sådan må det være når to parter indgår en aftale

ellers er tilskyndelsen til at overholde den aftale meget lille i liberal alliance har vi egentlig stor forståelse for de principielle overvejelser

helt åbenlyst ikke fundamentale frihedsrettigheder eller menneskerettigheder som pressefrihed ytringsfrihed og beskyttelse af etniske minoriteter som er blandt de centrale værdier som borgerne i

europæiske fællesskab skal være beskyttet af så i liberal alliance anerkender vi

få uger siden

den konkrete flygtninge og migrationstilstrømning som vi står midt i er handling essentiel lige siden de første både begyndte at krydse det ægæiske hav har man i bruxelles og

andre europæiske hovedstæder talt om en fælles europæisk løsning i liberal

at flygtninge og migrationsproblematikken vil blive løst med den her aftale mellem eu og tyrkiet men vi anerkender at aftalen er et skridt i den rigtige retning

støttede i europaudvalget sammen med et flertal at regeringen rejste til eu

med til at indgå en aftale med tyrkiet vi støttede som en naturlig konsekvens

om flygtningefaciliteten til tyrkiet

vi tror det er sådan at med det her har man givet

et redskab til i al uendelighed at afpresse eu

om nogle måneder

sende dem over til europa hvis man ikke fik aftalen igennem altså hvor er

nogen som helst sikkerhed for

at gå i dialog med tyrkiet nemlig ikke at gå i dialog med tyrkiet ikke at lave en aftale med tyrkiet

har man et scenarie hvor vi har et naboland som grænser op til eu hvor der er stigende problemer med overholdelse af helt fundamentale menneskerettigheder hvor man undertrykker sit eget folk hvor man har over to millioner flygtninge siddende og vi har altså eu som naboland som ikke går i dialog med tyrkiet som ikke adresserer de problemer konsekvenserne af den tilgang tror jeg men det er selvfølgelig en vurdering er værre end det vi gør her nemlig at tage en dialog med en partner som helt åbenlyst har problemer med

men som de ikke overholder men skal jeg forstå svaret på den måde at hvis der om et par måneder kommer en ny ansøgning på yderligere tre milliard euro som danmark skal dække en del af så vil liberal alliance være åben over for på det tidspunkt at diskutere

det netop at åbne en dialog for også ad den vej at kunne lægge pres på den tyrkiske regering

sætte noget tal på det er jo en løbende vurdering hvis man skal kigge tilbage på

er medlem af europarådet tyrkiet har underskrevet

menneskerettighedskonvention tyrkiet skal følge domstolsafgørelser fra den europæiske

den at vi er ved at give et land over en kvart milliard danske skattekroner uden at stille krav om at de

de forpligtelser som de allerede

menneskerettigheder er det virkelig god liberal alliance politik at give en kvart milliard skattekroner væk uden at kræve at de aftaler man

det er jo sådan i forhandlinger at uanset om man kan lide forhandlingspartneren eller ej

den tyrkiske regering har andre kort at spille med og

i en forhandling det gør ikke at jeg synes at tyrkiet er et godt regime

hvordan man bedst lægger pres på det tyrkiske regime sammenkoblet med den helt faktuelle situation at der sidder to millioner flygtninge

en regering som selv skaber flygtninge de nyeste tal er tohundredetusind flygtninge skabt ikke

eritrea nej skabt af tyrkiet selv

er det ikke fuldstændig urealistisk at forvente at der ikke vil komme endnu flere flygtninge hvis ikke man stiller krav om at den tyrkiske regering skal leve op til de aftaler

men det er nu engang sådan verden er og

og politisk ytringsfrihed desuden har tyrkiet

tilsluttet sig genèvekonventionen med en geografisk begrænsning der betyder at staten kun betragter flygtninge fra europa som flygtninge det betyder at syriske flygtninge de facto ikke falder ind under tyrkiets beskyttelsesforpligtelse

fra assads tøndebomber i og truende hungersnød de mennesker

strandet ved den tyrkiske grænse fordi man havde lukket grænsen hvis det er sådan man forventer tyrkiet vil forvalte aftalen

flygtninge til gode og derfor deler jeg

men det er samtidig vigtigt for mig at tyrkiet ikke bliver vores syndebuk vores egne motiver med den her aftale bekymrer mig måske i endnu højere grad som en reaktion på aftalen indgået mellem eu og tyrkiet har en række humanitære organisationer den sidste uge valgt at trække sig fra dele af deres engagement i de såkaldte eu hotspots i grækenland

ankomstpunkt mange flygtninge har i europa det gælder blandt andet fns flygtningeagentur unhcr

det gælder læger uden grænser dansk flygtningehjælp og red barnet organisationerne mener over en bred kam ikke at de kan støtte implementeringen af aftalen fordi den aktivt er med til at underminere flygtningenes basale rettigheder red barnet ønsker for eksempel ikke at være med til at frihedsberøve børn

organisationernes reaktion burde få alarmklokkerne til at ringe i bruxelles og her på christiansborg

kan sidde den kritik overhørig er mig en gåde det betyder

at vi med danske udviklingsmidler er med til at finansiere en aftale der aktivt modarbejder en overholdelse af danmarks og eus internationale forpligtelser og nu har vi altså

desuden har en række organisationer herunder fn udtrykt en grundlæggende kritik af den del af aftalen der betyder

eu kan sende flygtninge tilbage til tyrkiet

er altså en aftale der i praksis betyder tvangshjemsendelse af flygtninge der har konventionsmæssige krav

og ikke stater der i praksis er garant for overholdelsen af vores internationale forpligtelser det er ganske enkelt uacceptabelt uacceptabelt og udtryk for en farlig glidebane hvor vi med vores beslutninger aktivt er med til at underminere flygtningekonventionerne det er ikke en retsstat som danmark værdigt det er derfor helt skævt at kalde aftalen for en løsning på flygtningeudfordringen det er for mig at se mere et udtryk for en

fra dansk og mere bred europæisk side har ikke haft politisk vilje og mod til at blive enige om en reel løsning på udfordringerne for det er jo ikke fordi der ikke er alternativer i alternativet

støtter vi forslaget om at trække aktstykke tre og halvfjerds tilbage

vi ikke ser tiden rigtig til at indgå den her aftale med tyrkiet men også fordi vi mener at aftalen helt grundlæggende er dybt problematisk og uansvarlig vi håber at regeringen og eu vil revidere præmisserne for aftalen så den i langt højere grad er med til at styrke den humanitære indsats i tyrkiet og europa og ikke mindst er med til at sikre at vi lever op til vores konventionsmæssige forpligtelser og at udbetalingerne til tyrkiet selvfølgelig kræver

så stiller vi selvfølgelig det krav at man underskriver flygtningekonventionerne så flygtningene får en ordentlig beskyttelse jeg siger ikke at vi ikke skal samarbejde med tyrkiet men jeg siger at vi bliver nødt til at stille krav til det samarbejde og ikke bare hoppe med på alt

i november måned det som ordføreren rejser i sine bemærkninger er forholdene omkring den nye aftale efter rådsmødet her i marts måned

skal yde humanitær bistand støtte flygtningenes udviklingsbehov og støtte de tyrkiske myndigheders håndtering af flygtningeudfordringen hvad i det er alternativet uenig i og hvad ser alternativet af alternativer

kritiseret at man vælger at tage midlerne fra udviklingsmidler netop fordi det ikke er en entydig humanitær indsats man laver men at

mener vi altså stadig væk som jeg også sagde til en tidligere spørger at det jo er helt afgørende når vi laver tætte strategiske samarbejder at vi så kræver at der bliver levet op til fundamentale menneskerettighedsstandarder herunder også at de selvfølgelig fra tyrkiets side tilslutter sig flygtningekonventionerne så de anerkender de flygtninge de har

også skubbe på for at de her rettigheder

om i meget lang tid at der skal fælleseuropæiske fælleseuropæiske løsninger til for at løse flygtningekrisen

konkret hjælp i nærområderne hvor der befinder sig to

er regeringskritisk at man kan blive straffet for

går lidt i den forkerte retning og derfor har vi også

tyrkiet skal se at få lidt styr på de her tilstande som desværre går den forkerte vej det der skal skal siges er at nogle af de her udfordringer har tyrkiet jo bokset med i

tredive år så nogle af de her tilstande er ikke helt nye så

det går den forkerte vej men tyrkiet har været udfordret på på nogle af de

hvorvidt man skal lægge pres på tyrkiet fordi vi her i dag siger ja til at give to

gøre det efter vi skal også gøre det hvis der en dag forhåbentlig

at vi har så mange flygtninge hvis vi nu kunne stoppe den tilstrømning skal vi stadig lægge pres på tyrkiet så når enhedslisten siger at vi skal lægge pres på dem i

situation vi skal også gøre det om om ti år

flygtningestrøm bliver løst tyrkiet er en vigtig aktør

spurgt til hvis tyrkiet nu kommer med med et nyt krav om to tre fire måneder

forventninger vi har til de penge vi giver

hvis de løser nogle af opgaverne og kan gøre det endnu bedre

at bremse tilstrømningen af flygtninge men også i forhold til at gøre det

bedre for de flygtninge der opholder sig i tyrkiet så er det

kigge på det på det tidspunkt

en aftale med med eu landene

radikale venstres side uagtet at enhedslistens forslag er sympatisk

vi skal leve op til den forpligtigelse vi har indgået

anerkender at der er et problem

skal tage alvorligt

vi synes simpelt hen ikke at det er rimeligt at man i den nuværende situation laver en sådan aftale med erdogan uden overhovedet at stille krav til hvordan pengene bliver brugt stille krav til hvordan

menneskerettighedsudviklingen er i tyrkiet

tyrkiets forholden sig til krigen i syrien som jo er en væsentlig årsag til flygtningestrømmen hvor tyrkiet har spillet en meget kontraproduktiv rolle hele vejen igennem da

skal finansieres af ulandsbistanden

bliver stadig mere udhulet så har vi kunnet støtte b seks og halvfjerds

øremærket til projekter der skal komme de syriske flygtninge til gavn og de har behov for de penge

øremærket til projekter som angår boliger sundhed aktivering og arbejdspladser det er vigtigt at vi hjælper i nærområderne det er også vigtigt at vi

flygte videre derfor haster det med at implementere aftalen

det er også billigere at hjælpe i nærområderne end når folk flygter

der er store menneskerettighedsproblemer i tyrkiet krænkelse af menneskerettigheder mindretalsrettigheder pressefrihed og så videre erdogan er

han har smadret den tyrkiske model og agerer mere og mere magtfuldkomment nærmest som en enevældig sultan

der har sin egen fortolkning af demokratiske frihedsrettigheder så ja der er

problemer og jeg vil gerne indrømme at jeg

tænkt mig at man i eu havde insisteret

aftale det mener jeg man skulle have gjort men det har man ikke gjort

godt tænke mig at man havde gjort meget mere ud af menneskerettighederne men i den situation havde tyrkerne

men jeg synes det er enormt vigtigt at

de syriske flygtninge til gavn og så må vi fremadrettet insistere på at tyrkerne overholder menneskerettighederne

mindretalsrettighederne

finde sted altså jeg har siddet i budgetkontroludvalget i

tyrkiet og jeg bliver bare nødt til at sige at det også

bestemt politisk parti og en bestemt politisk holdning i i tyrkiet

folketinget og det skal finansministeren

også på et tidspunkt svare på at de millioner vi bidrager med rent faktisk

skubbet ned til eu ned i den store kasse og

det er jo altså også to hundrede og seks og firs

så det er rigtig mange penge vi sparer ved at

stå fast ved at ikke kun de danske penge men alle de penge som eu får går direkte til de

tysk tv har tilladt sig at bringe en to minutters satirisk musikvideo som under omkvædet erdovi erdovo erdogan kritiserer den tyrkiske præsident erdogan for hans mange krænkelser af menneskerettighederne den slags

aldrig gået i tyrkiet

hvor journalister og redaktører afskediges fængsles myrdes hvor medier ikke bare lukkes men også overtages af staten og

sendes på gaden for at hylde præsidenten

dermed beviser de med al ønskelig tydelighed

mere er at sammenligne med et sultandømme fra fortiden end et moderne demokrati det er jo i sandheden fuldstændig grotesk

ud over nogen til gengæld

smides tilbage over grænsen til der hvor de kom fra

i tyrkiet fordi man har lukket grænsen som vi så

beslutter at bevilge en kvart milliard kroner til tyrkiet hidtil

et spørgsmål vi har stillet det samme gælder de fleste eu lande hvis ikke alle

hvad de ni lande svarer får vi se men det er det store flertal af eu lande hvis ikke alle der ikke udsender til tyrkiet

en række aftaler med tyrkiet om tilbagesendelse af flygtninge som bare forudsætter at grækenland skal anerkende tyrkiet som et sikkert tilbagesendelsesland

ansvar for at sende folk tilbage til tyrkiet og som er økonomisk svag til at gøre

de så tager dem tilbage der kommer

her vi står her fordi

ikke det vi behandlede i går der behandlede vi flygtningefaciliteten som helhed

i morgen i finansudvalget skal man behandle et konkret aktstykke

synes jo at når man skal behandle et konkret aktstykke der så fører til udbetaling af de her penge

det rimeligt at stille nogle betingelser det går jeg ud fra finansudvalget normalt gør når de udbetaler penge jeg kunne ikke

udbetaler penge har nogle betingelser for

men også om at tyrkiet skal overholde deres egne løfter

spørgsmålet om hvad vi kunne kræve af alle mulige lande det er en spændende diskussion og den deltager jeg gerne i

er at man til det aktstykke skal tilføje

overholde de aftaler de selv har indgået

og har sagt de ville tiltræde det burde være fuldstændig elementært derfor undrer det os egentlig også at der ikke

til det her vi forstår på nogen at det har noget med vores forpligtelse over for eu at gøre

vi skal stille krav til tyrkiet om at de skal overholde de aftaler de selv har skrevet under

at man ikke kan indgå den her aftale jeg må så bare spørge ordføreren om det virkelig kan have sin rigtighed at enhedslistens entusiasme og begejstring for menneskerettighederne kan koges ned til at det kun er noget der skal gælde lande som har underskrevet nogle papirer i europarådet jeg troede sådan set at enhedslisten var et parti som mente

en forventning om at folk overholder de aftaler

som man ikke har nogen erfaringer med

drage nogle erfaringer af det men der er en forventning om at tyrkiet lever op til deres egne aftaler det gør de ikke

her spørgsmål er et spørgsmål der diskuteres i alle

vi har så nogle specielle regler omkring finansudvalget

et beslutningsforslag om at aktstykket skal

derfor vi står her ellers havde vi jo bare stillet et ændringsforslag i finansudvalget naturligvis

hvis herre jan e jørgensen vil være med til at man kan stille ændringsforslag og at vi skal arbejde for at man kan stille ændringsforslag i finansudvalget

fint så kan vi løse det

foregår i alle europæiske lande og det er godt at det foregår i alle

men det er jo et led i en proces

at eu havde lavet en meget meget kritisk rapport om tyrkiet

ledelse ind og tilbageholdt den kritiske rapport om tyrkiet indtil erdogan var blevet valgt indtil erdogan var blevet valgt

støtter man de autoritære regimer vi skal gøre præcis det modsatte og det er det her forslag et udtryk

den tyske ambassadør der var blevet kaldt til samtale

danske ambassadører sågar

irak på det tidspunkt det der ville svare til

et parti der i månedsvis har krævet fælleseuropæiske løsninger enhedslisten er et parti der i månedsvis har krævet at vi skulle løse problemerne i nærområderne

i tyrkiet hvornår kommer socialdemokratiet med et udspil om hvad man konkret foreslår at danmark skal gøre

hjælpe til i forhold til at understøtte de kræfter der kæmper for demokrati og menneskerettigheder i tyrkiet hvornår kommer forslaget jeg ser meget frem til det og jeg glæder mig til at diskutere det konstruktivt

i tyrkiet er ikke perfekt men eu har

forsøge at hjælpe tyrkiet med at klare den indsats som de bruger rundt regnet otte milliard dollars om året på at håndtere

eller forsøge at komme videre til europa det er et konkret alternativ man kan ikke bruge pengene to gange hvis man skal vælge

vil vi til hver en tid vælge at genopbygge de befriede områder frem for at kanalisere dem ind i det tyrkiske

men forudsætningen for at en resolution får virkning

man er villig til at følge op med handling jeg ser frem til udspillet

det næste punkt på dagsordenen er besvarelse af oversendte spørgsmål til

de selvejende institutioner kan selv vælge om de vil bruge denne rejsebureauaftale ud over rejsebureauaftalen har de statslige institutioner mulighed for at tilmelde sig statens og kommunernes indkøbsservice det såkaldte ski

flyrejseaftale ryanair er i øvrigt ikke leverandør på denne aftale de tal om statens forbrug af flybilletter som er oplyst til finansudvalget og som der refereres til i dette folketingsspørgsmål dækker derfor udelukkende

køb af flybilletter gennem rejsebureauaftalen og der kan være en ukendt mængde af køb af flybilletter uden for aftalen hvilket også fremgår af svaret til finansudvalget ser man på opgørelsen købte staten og de selvejende institutioner i to tusind og femten syv hundrede og halvfjerds billetter hos

via rejsebureauaftalen hvilket udgør en stigning på de nævnte otte og fyrre procent i forhold til to tusind og fjorten det er således korrekt som spørgeren angiver at der er sket en stigning fra fem hundrede og tyve til syv hundrede og halvfjerds billetter hos

også vigtigt at slå fast at selv om der har været en stigning fra to tusind og fjorten udgør antallet af flyrejser købt

kun en meget begrænset del af det statslige forbrug af flyrejser der er registreret via rejsebureauaftalen helt konkret drejer det sig om under en procent det er vigtigt at nævne at statens leverandør af rejsebureauydelser er forpligtet til at overholde kundernes rejsepolitik og anvende skis flyrejseaftale såfremt kunden har

tilmeldt sig denne både i rejsebureauaftalen og i skis

stilles der krav om overholdelse af en række fn principper og

konventionerne de krav gælder også for medarbejdere der er beskæftiget uden for danmark både i skis flyrejseaftale og i rejsebureauaftalen stilles der krav om at medarbejdere der er beskæftiget i danmark har løn og arbejdsvilkår

tale om social løndumping og andet som der kan være tale om hvis det er

er det et tal der vokser og

hvad der er af problemer med ryanair som flyselskab i forhold til den måde de

aflønnet utrolig lavt

bliver fyret hvis man melder sig ind i en fagforening og andet ja så er det jo i strid med almindelige gængse vilkår i danmark og i øvrigt også i strid med de ilo konventioner der gør sig gældende når

godt tænke mig at høre finansministeren om ikke man også for så vidt angår

rejsebureauindkøbte rejser skulle have et sæt spilleregler

at staten ikke understøtter selskaber

så systematisk prøver at underminere danske løn

så er de forpligtet til at følge ilo konventionen om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter der kan dog ikke anvendes arbejdsklausuler der stiller krav om løn og arbejdsvilkår svarende til de danske overenskomster ved ruter uden for danmark

flyselskabet har base i udlandet inden for de rammer

og det er dem der har ansvar for økonomien og opgavevaretagelsen der beslutter

det synes jeg er en fornuftig tilgang jeg mener også at så længe virksomheder opererer i danmark på lovlige vilkår skal staten ikke begynde for eksempel at lave en boykot samtidig skal vi sikre at staten bruger skattekronerne bedst muligt og tilrettelægger arbejdet mest hensigtsmæssigt i forhold til

i mange tilfælde livsfarlige jeg tror at vi ville få en meget meget svær opgave i staten i kommunerne i regionerne og her i folketinget hvis vi skulle sidde og lave lister over at man skulle opfylde alle danske krav det der er afgørende er

flyver til og fra danmark og der kan vi altså ikke blande os

for som spørgeren gør opmærksom på foreligger der en konkret ansøgning fra university college sjælland ansøgningen er fortsat under behandling og i respekt for den procedure vi har for ansøgninger om nye uddannelsesudbud som i øvrigt er vedtaget her i folketinget vil jeg ikke foregribe min konkrete afgørelse førend sagen ligger på mit bord jeg kan dog oplyse at en ansøgning om udbud af en diplomingeniøruddannelse skal behandles i henhold til de generelle regler for godkendelse af nye uddannelser

en såkaldt prækvalifikation der er en vurdering af om det ansøgte uddannelsesudbud er samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk hensigtsmæssigt altså for eksempel om der er et behov for den søgte uddannelse i det danske samfund som ikke i tilstrækkeligt i tilstrækkeligt omfang kan opfyldes af eksisterende uddannelser derudover skal et udbud af en

diplomingeniøruddannelse være baseret på et solidt ingeniørfagligt miljø uanset

mit ministerium som opfølgning på regeringens vækstudspil i november to tusind og femten vækst og udvikling i hele danmark arbejder på en række analyser og initiativer til at understøtte attraktive uddannelser og mere kvalificeret arbejdskraft i hele danmark for eksempel undersøges det hvordan dele af en videregående uddannelse kan gennemføres andre steder

det geografiske udbudssted for eksempel i form af forlagt undervisning og e

gode erhvervsmæssige succeshistorier inden for de sidste

kalundborg det er jo de to steder hvor man er vokset mest i antallet af private arbejdspladser hvor der er kommet flest nye eksportjobs til blivende arbejdspladser til så når ministeren påpeger det samfundsøkonomiske element hvordan forholder ministeren sig så til at novo som jo er danmarks mest værdifulde virksomhed har påpeget i forbindelse med deres seneste investering på tretten milliard kr at man ikke kunne udbygge mere i kalundborgområdet simpelt hen fordi det ikke var muligt at få den kvalificerede arbejdskraft som man havde behov for altså at man måtte placere investeringer andre steder end i danmark fordi man ikke havde mulighed for i kalundborgområdet at få den nødvendige arbejdskraft som jo altså især bestod af ingeniører mener ministeren at det er samfundsmæssigt hensigtsmæssigt

lade være med at forøge antallet af kvalificerede medarbejdere

konkret ansøgning som i øjeblikket er til behandling

det setup som vi har vedtaget her i folketinget skal være gældende førend vi kan godkende et nyt udbud af en uddannelse og det ønsker jeg at respektere jeg har fuld forståelse for at spørgeren

at udæske ministeren en stillingtagen desuagtet at der selvfølgelig er en proces og en procedure som jeg af gode grunde selvfølgelig må respektere men

det samfundsøkonomiske i den her sammenhæng og der er det selvfølgelig klart

arbejdspladser som overhovedet muligt i hele danmark men så er der også et uddannelsespolitisk hensyn som skal tages nemlig at vi skal sikre at de uddannelser

kvalitet og det vil sige at der er en uddannelsesmæssig baggrund for at udbyde uddannelserne de steder hvor vi gør

som jeg mener vi er forpligtet til at tage hensyn til

til de mennesker som vælger de pågældende uddannelser

have uddannelser der ikke

eller flere ingeniøruddannelser den eneste region hvor man ikke kan tage en ingeniøruddannelse er region sjælland på trods af at vi har en kæmpe vækstdynamo i kalundborg som er med til at gøre jo ikke bare kalundborg og vestsjælland

det handler jo om veje og alle mulige andre ting det

nødt til at have den arbejdskraft som der er behov for

fra erhvervslivet og fra politikere på tværs af alle partier i

behov som som ministeren kan kan se er

i øjeblikket men jeg er helt med på at forudsætningen for at kunne have den slags arbejdspladser

at man selvfølgelig har den kvalificerede arbejdskraft til rådighed som der er brug for for at man kan fastholde og videreudvikle en virksomhed som

det lokale erhvervsråd presser på alt det de kan det eneste der mangler er at der bliver trykket på knappen og så kan vi

i hele danmark og skabe vækst i det hele taget så

at forudsætningen for at vi kan tiltrække

og fastholde gode arbejdspladser i danmark

at vi har kvalificeret arbejdskraft til rådighed

jeg blandt andet har det politiske ansvar for at sikre

der er jeg optaget af at sikre at vi

overhovedet kan blive tale om en godkendelse jeg vil i hvert fald ikke være med til at

give en godkendelse til en uddannelse hvor jeg ikke mener der er et bæredygtigt kvalitetsniveau det mener jeg ikke tjener nogen overhovedet hvorvidt det gør sig gældende for kalundborg eller ej og

ligger har jeg simpelt hen overhovedet ikke mulighed for

al den stund sagen er

på vej igennem systemet og

af mig her i dag at foruddiskontere

og udviklingsviden samt viden om ingeniørfaglig praksis som i tilstrækkelig grad kan understøtte uddannelsesudbuddet i dag har vi stærke ingeniørfaglige uddannelser i jylland på fyn og på sjælland

som nævnt i min tidligere besvarelse på spørgsmål otte hundrede og en og fyrre foreligger der en konkret ansøgning fra university college sjælland om oprettelse af en ingeniøruddannelse i kalundborg der er under behandling jeg er samtidig opmærksom på at mange gode kræfter i kalundborgområdet er gået aktivt ind i arbejdet med at udarbejde et projekt der kan understøtte det konkrete behov for at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft i området netværket tæller blandt andet kalundborg kommune region sjælland novo nordisk samt en række videregående uddannelsesinstitutioner uddannelses og forskningsministeriet følger ligeledes projektet

jyllands posten tilbage i august

større regionalt udbud af videregående uddannelser der vil jeg se meget positivt på ansøgninger om at oprette nye uddannelser og så længe der ikke gås på kompromis med kvaliteten er jeg ikke bekymret for små holdstørrelser de første år indtil en ny uddannelse løbes i gang

det er jo ikke et konkret citat

men det er jo ikke desto mindre relevant for det spørgsmål her er ministeren enig i sin forgængeres udlægning altså at man vil se meget positivt på ansøgninger om at oprette

ministeren at det repræsenterer en værdi i sig selv at man har samarbejde med danmarks største medicinalvirksomhed en af verdens største

et uddannelsesudbud altså det med at en virksomhed simpelt hen siger

op imod fem og halvfjerds procent af de kandidater

et endnu tættere samspil end det vi kender i dag jeg ønsker at der skal være et stærkere match imellem uddannelse og job og der er det da superrelevant at inddrage også

mange andre steder i landet

hen kommer til at tabe penge og kommer til

understøtter det her behov

som eksempel her fordi

jo altid være når man laver politik og når man når man handler det vil der også være når regeringen skal udflytte arbejdspladser der er nogle barrierer

hele landet jeg er med på at der er en særlig udfordring

for en stor virksomhed som er storaftager men

er jo ikke sådan at der ikke uddannes kvalificeret arbejdskraft som ville kunne tiltrækkes til kalundborg hvis det var det der var sagen men jeg er helt med på at man kan styrke

ved at have et uddannelsesudbud i det allerførste spørgsmål blev blandt andet esbjerg nævnt det er jo en by som jeg i øvrigt kender særdeles godt

der har man netop oplevet det at der har været et

tæt samspil imellem det lokale regionale erhvervsliv og så uddannelsesinstitutionerne derigennem har man faktisk set at viften

har kunnet styrkes igennem årene så jeg er helt med på situationen i kalundborg

jeg er også helt med på hvad det er for en værdi uddannelsesudbuddet kan tilføre et lokalområde en region som

den største virksomhedskoncentration på på sjælland så det er jo ikke bare

fordi det er synd for os i kalundborg det skal nok gå det kan bare gøre os alle

meget rigere hvis vi sammen får understøttet den vækst der er så kommunen presser på regionen presser på og erhvervslivet hjælper alt

hjælpe lidt lykkes det alt sammen så det

lyngby hvor dtu ligger og så til kalundborg det er jo ikke bare et problem for kalundborg det er jo et problem for danmark men mit spørgsmål er

ministeren principielt mener at der er et problem i at uddannelsen bliver udbudt af et university college

en university college ansøgning jeg ved godt

stillet som et principielt spørgsmål uden reference til university college sjælland men ikke desto mindre så er det jo det der er sagen university college sjælland har ansøgt og det ønsker jeg ikke at forholde mig til her i spørgetiden

en en uddannelsesmæssig forpligtelse over for en region har man ikke pligt til at udbyde alle uddannelser der er ikke nogen egentlig sammenhæng

gerne understrege jeg har ikke taget stilling til den konkrete ansøgning og det har ikke noget at gøre med at det kommer fra et university college og ikke fra et universitet

nedsatte en trængselskommission og

med var afgifter det gik man jo væk fra men noget andet som

igangsat allerede dengang v sammen med k sidst sad i regering

frederikssundsfingeren og på helsingørmotorvejen og ring fire og på køge bugt motorvejen så det er jo den vej man selvfølgelig også skal her så siger kommissionen noget med organisering og jeg forstår at netop organisering af den kollektive trafik er noget der lægges vægt på i anbefalingerne i region hovedstadens rapport

det så værd at bemærke at den trængselskommission som som den tidligere regering nedsatte jo ikke tilskrev den kollektive trafiks organisering en væsentlig effekt på trængseludviklingen de primære instrumenter der blev peget på var mere kontante som jeg har nævnt det her så jeg vil advare imod at man med regionens rapport i

sig at der findes smartere snuptag der bare lige kan løse det det tror jeg ikke på så har jeg selv igangsat og det har vi ikke set effekterne af endnu for det kommer først rigtig i gang fra sommer en harmonisering af takstsystemet

desværre skulle det jo være sket for lang tid siden men nu kommer det altså og jeg er sikker på at

være noget af det som kommer til

jeg svært ved at se at det skulle være en af de ting der sådan kunne hjælpe rigtig meget i

meget lang tid folk skal holde i kø fordi

set i det lys så ikke problematisk at regeringen sådan set i stor stil har

infrastrukturprojekter der kunne være med til at løfte det

i øvrigt med den havnetunnel som jeg forstår regeringen har skrevet ind i deres regeringsgrundlag der skal kigges på

kunne også være noget af det der kunne være med til at lede noget trængsel uden om

en status på de mere konkrete initiativer og så vil jeg da gerne høre når nu der rent

alt hvad der har at gøre med transport i hovedstadsområdet skal samkoordineres bedre var det så ikke et sted man kunne starte hvis ikke der er penge til infrastrukturprojekter kunne man så ikke i det mindste starte med organiseringen af det

skridtene i den rigtige retning

vindes endnu mere ved at organisere det bedre

lorentzen har talt om den måde de organiserer det på i münchen

måske nogle helt andre og mere voldsomme boller vi skal have på suppen i forhold til

det lyder som om ministeren er rigtig godt i gang tør ministeren komme med en dato

måde de organiserer det på i london med london for transport og også

den model de har i münchen så det tager vi gerne et initiativ til og så synes jeg

med havnetunnelen for der er det også sådan at vi socialdemokrater hellere end gerne er med til at finde en løsning og hjælpe på vej så jeg imødeser en

nemlig ikke tage så mange flygtninge

økonomi og antallet af asylansøgere har selvfølgelig også betydning for de udfordringer som vi kommer til at stå over for med hensyn til integrationsindsatsen

gøre det markant mindre attraktivt

søge til danmark asyltal kan jo svinge ganske meget fra dag til dag og fra uge til uge fra måned til måned og det er også det vi ser lige i øjeblikket aktuelt

i oktober og november måned sidste år

vi skal kunne følge med

middelhavsregionen kan udskyde flygtningenes ønske om

båd over vandet dårligt vejr i europa kan udskyde flygtningenes ønske om

og faldet i tilstrømningen kan skyldes at der er blevet strammet

nabolande men det kan også skyldes grænsekontrol ved eus ydre grænse til for eksempel

balkanområdet ligesom det kan skyldes vores egen grænsekontrol

været gældende siden den fjerde januar så lad mig derfor

understrege at indrejsetallet i danmark fortsat

synes jeg i forhold til hvad der er ønskværdigt men

mener jeg ikke at der er behov for

vi i har det synspunkt at antallet fortsat er for højt

jeg kan høre at ministeren har det synspunkt at antallet fortsat

yderligere stramninger med det formål at begrænse antallet så jeg forstår

nogle drøftelser i gang i forhold til moskeer og i

derfor ser vi gerne at der gennemføres stramninger med det formål at begrænse

er det jo fuldstændig korrekt men man bliver også nødt til

europæiske lande hvis vi ser på tyskland

er der en hundrede procentsstigning i to tusind og femten i antallet af asylansøgere

oplevede de også en hundrede procentsstigning i forhold til antallet af asylansøgere og i danmark oplevede vi en fyrre procentsstigning

det er selvfølgelig mange men det er dog noget færre end i landene omkring os og det tror jeg

begrænse indvandringen fra ikkevestlige lande

hilser jeg da meget velkommen at dansk folkeparti også kommer med en helt sværm af forslag jeg ville også være meget skuffet hvis dansk

sværm af forslag men det gør i også og det ser jeg

på udlændingeområdet især med hensyn til asylansøgere og asylansøgeres forhold

en udlænding rejser ulovligt ind i eller det land som vedkommende først søger asyl i som udgangspunkt være ansvarligt for behandlingen af udlændingens asylansøgning selv om tyskland selvfølgelig må anses for at være et sikkert land at opholde sig i også for asylansøgere vil det ikke være i overensstemmelse med dublinforordningen at afvise asylansøgere på grænsen til tyskland hvis en asylansøger indrejser fra tyskland og søger asyl her skal det derimod vurderes om den pågældende kan

et andet dublinland efter reglerne i dublinforordningen eller om vedkommende skal have sin asylansøgning behandlet her i danmark

slå fast at det er en forudsætning for et velfungerende asylsystem i danmark at dublinsamarbejdet fungerer i overensstemmelse med hensigten det er i den forbindelse helt afgørende at der sker registrering optagelse af fingeraftryk og tilbagesendelse af økonomiske migranter ved eus ydre grænser på den måde

nedbringes antallet af flygtninge og migranter i i europa og det sikres at at der ikke er fordele ved at bevæge sig rundt i europa altså det man også kunne kalde

asylshopping vi må holde fast i dublinreglerne og insistere på at alle medlemsstater fuldt ud respekterer disse spilleregler når der ikke sker registrering af asylansøgere og migranter ved de ydre grænser

er et problem som vi skal finde en fælles løsning på som bekendt

indgik eu og tyrkiet den attende marts en aftale om tilbagetagelse af de nye irregulære migranter som kommer

og det er sket fra og med den tyvende marts aftalen vil forhåbentlig kunne medvirke til at få styr på de ydre grænser og dæmme op for den tilstrømning

og dem der er migranter skal vi hurtigst muligt sende tilbage igen

europa for at skabe sig selv et bedre liv

forstå den enkelte i den sag men det er bare ikke med krav på beskyttelse og derfor skal man sendes tilbage og vi bliver nødt til at respektere

de regler skal selvfølgelig følges et eu land er efter dublinreglerne forpligtet til at registrere udlændinge i det fælles

alle eu lande respekterer de samme regler

tillade transit igennem europa og det er også derfor at eu for nylig har indgået en aftale med tyrkiet

med det formål at dæmme op for tilstrømningen af flygtninge og migranter til europa regeringen følger naturligvis situationen i grækenland tæt og deltager selvfølgelig også i det videre arbejde med at få

men ønskede at rejse til sverige i stedet for så det her er jo

et fænomen som

danmark så snart

indgik i efteråret sammen med et bredt flertal i folketinget herunder og tak for det også spørgerens parti en historisk politiaftale der tilfører dansk politi næsten to milliard kroner de kommende år

der kun den politistyrke der er vi kan ikke hurtigt trylle nye betjente frem

opgaverne skal overgives til andre først det arbejde er i fuld gang

knivloven vil når den forhåbentlig bliver vedtaget senere i denne samling i realiteten medføre et totalt forbud mod knive i nattelivet derfor vil loven gøre det nemmere for politiet at slå ned på personer der medbringer knive på for eksempel diskoteker og værtshuse så der er sådan set tale om en lettelse for politiet det vil være et vigtigt instrument i det arbejde politiet gør her uanset at man desværre en tid

at høre noget om den hastighed som regeringen mener man kan styrke dansk politi med jeg er helt enig i at vi har lavet en flerårsaftale der på mange måder er en stærk aftale der ruster dansk politi

om vi kan øge hastigheden om vi kan sætte toget mere op i fart for at sørge for at vi hurtigt kan få tilført de betjente som vi mangler de betjente der skal til for at sørge for at vi kan være trygge i

nye flerårsaftale havde vi som målsætning at uddanne to tusind ekstra betjente over de kommende ti år så man kunne styrke politiet massivt har regeringen set i lyset af artiklerne her og presset på politiet tænkt sig

i forhold til de to tusind som det er fuldstændig korrekt har været dansk folkepartis mål hele tiden så nåede vi jo et godt stykke vej

det antal vi så har nået er tilstrækkeligt men det løser jo ikke

nemlig for eksempel problematikken med at københavns politi har set sig nødsaget til at sige at indsatsen

færdselskontrol og indsatsen omkring hash

er jo rigtigt at vi med flerårsaftalen lægger op til at uddanne tre hundrede ekstra betjente over de kommende to år det er et lille skridt på vejen i løbet af de første to år det anerkender jeg

dårligt behandlet fordi man ikke har brugt overvågningsbilleder af folk der har tømt butikker

være vores fælles indsats blev der lavet en vækstpakke i sommeren to tusind og fjorten hvor pso udgifterne blev lettet med tretten

milliard kroner frem mod to tusind og tyve dermed blev energiforliget genforhandlet og billiggjort

udgifterne atter ud til at overskride de

forventninger som vi havde dengang energiforliget blev indgået i to tusind og tolv alene frem mod to tusind og tyve vil pso afgiften være cirka seksten milliard kroner højere end forventet da energiforliget blev indgået dette bliver vi som regering nødt til at reagere på

samtidig findes en langsigtet løsning på

pso afgiften inden udgangen af i år og vi har således en kæmpe regning der skal samles op det er en fælles regning som et meget bredt flertal af partier i folketinget har et ansvar for så jeg har tænkt mig at tage en fordomsfri snak med folketingets partier om hvordan de synes at vi skal løse denne store udfordring partierne var ansvarlige i to tusind og fjorten da vi genåbnede og billiggjorde energiforliget for at sænke pso afgiften med vækstpakken i to tusind og fjorten i oplægget til vækstpakken skrev sr regeringen selv at stigende pso vil fordyre dansk produktion og udgøre en hindring for vækst især i industri og fremstillingserhvervene derfor var jeg glad for at de var ansvarlige og tog ansvar for at bringe pso omkostningerne ned og jeg håber at de nu vil

jeg kan kort slutte af med at understrege at regeringen selvfølgelig følger gældende praksis på forligsområdet såfremt regeringen finder at der på udvalgte områder måtte være behov for at se på dele

flere gange som ministeren allerede har nævnt mens vi var i regering

håndsrækning til nogle af de konkurrenceudsatte virksomheder

når ministeren går ud i medierne i øvrigt inden vi har siddet om bordet og snakket om det og siger at man overvejer at genåbne energiforliget så

der jo en del virksomheder som har investeret endda større millionbeløb

at diskutere hvordan vi indretter afgifterne bedre og så parkerer det så er mit spørgsmål til ministeren lægger ministeren op til

udskyde eller aflyse

seksten milliard kroner derfor ønsker jeg og håber på at vi kan få en fordomsfri samtale

er noget vi kan gøre derfor er det alt alt for tidligt nu at

noget der skal laves på en anden måde det vil jeg faktisk sætte mig ned gerne sammen med ordføreren

har nævnt en deadline der nærmer sig men vi kan jo ikke bare sige at nu er der usikkerhed om hele og så ser vi hvad for noget af

nødt til at spørge igen kunne ministeren forestille sig at havvindmølleprojekter som snart har budfrist

i alle ender og kanter brug for

man noterer sig at erhvervslivet gerne vil have afgiftsændringer

vi hjælper og afskaffer nogle af de afgifter der står i vejen for den grønne omstilling og erhvervslivet men de ønsker faktisk ikke en genåbning af energiforliget så kan vi ikke bare få ministeren til at sige at indholdet i energiforliget eksempelvis hvad havvindmølleparker laver man selvfølgelig ikke om på

hjælp skal ydes efter en konkret og individuel vurdering af behovet hvis kommuner sænker serviceniveauet for hjemmehjælp så kun for eksempel demente blinde

handicap har ret til en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp og derfor er det heller ikke lovligt per automatik bare

at så kan kun blinde demente og

borgere få hjælp når det

har vi også et kommunalt selvstyre i danmark som betyder at det er kommunerne som fastlægger serviceniveauet dermed kan en kommunalbestyrelse beslutte

reducere hjælpen til borgerne her vil jeg dog igen gerne understrege at kommunerne ikke bare må reducere hjælpen til alle over en kam men i enhver situation skal foretage en konkret vurdering af den enkeltes konkrete og individuelle behov for så vidt angår regeringens politik ligger det os meget på sinde at ældre borgere hvad enten man bor på et plejecenter eller

skal have en værdig pleje og omsorg så man kan fortsætte med

leve det liv som man ønsker med størst mulig livskvalitet og størst mulig selvbestemmelse

og seksten blev vi derfor også enige med spørgerens eget parti dansk folkeparti og liberal alliance og

om en samlet model der skal sikre mere værdighed i vores ældrepleje vi har i fællesskab som bekendt afsat en milliard ekstra årligt til mere værdighed og samtidig har vi nu også lovgivet i fællesskab om at kommunerne fremadrettet skal udarbejde værdighedspolitikker der kan kommunerne eksempelvis jo

deres andel af værdighedsmilliarden hvis det er det man vægter at bruge til eksempelvis mere

sendt et brev til en modtager af praktisk hjælp om at man fremadrettet kan miste sin hjælp hvis man ikke er dement blind eller stort set lam i hele kroppen der er det jo bare at jeg finder det urimeligt at

i den konkrete sag har modtaget hjælp i i over ti år at

individuel vurdering af om man har behov for hjælp og

meddelt kommunerne

som kommune at det kun er blinde

borgere som kan få hjælp men jeg har også samtidig understreget at det er den enkelte kommunalbestyrelse som beslutter serviceniveauet i den enkelte kommune ud fra det princip at borgeren naturligvis skal have den hjælp

behov for derfor er det også kommunernes ansvar at sørge for at tilbyde den nødvendige hjælp og pleje til ældre borgere som ikke længere kan klare sig selv og jeg har en forventning om at alle landets kommuner foretager en konkret og individuel vurdering af borgernes behov for hjælp og det gælder selvfølgelig

det er ikke mit indtryk der står jo netop i servicelovens § tre og firs at der skal

individuel vurdering

det af økonomiske årsager må kommunerne godt

det uden at foretage en konkret vurdering af den enkelte borgers behov

lovgivningen og dem har jeg naturligvis en forventning om at man også lever op til i ringkøbing skjern kommune

ikke længere kan få hjælp til gengæld har jeg jeg noteret mig at blandt andet

social og sundhedsudvalget i den pågældende kommune som spørgeren omtaler også har udtalt at det er en en uheldig

valgt at tilsidesætte servicelovens § tre og firs

ministeriet får sendt en henvendelse til den pågældende kommune

skal være dement blind eller lam for at få hjælp

skal være den her meget præcise vurdering af hvad den enkeltes behov er

ministeren i hvordan det er rent lovgivningsmæssigt

det samme som at jeg synes at ældreplejen i danmark ikke kan forbedres

årligt til mere værdighed

så har vi jo samtidig også i fællesskab tilliden til at man ude lokalt bedst ved hvor skoen trykker og dermed hvor man konkret skal sætte ind med de ekstra penge man nu får til

at socialøkonomiske virksomheder

af forsøgsbestemmelsen der har givet mulighed for at dispensere fra rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskudsjob

jeg kan oplyse at der har været afholdt tre møder mellem parterne og at der arbejdes intenst på at finde en model som alle kan støtte jeg håber og har tiltro til at parterne bliver enige om at indstille en fælles løsning der er fornuftig og som jeg tidligere har sagt også til sfs beskæftigelsesordfører

vil jeg i så fald være positivt indstillet på at følge anbefalingen jeg lægger vægt på at der præsenteres en samlet løsning der vil give de socialøkonomiske virksomheder den fornødne tid og mulighed for at indstille sig på de fremtidige vilkår for ansættelse af førtidspensionister i løntilskudsjob inden forsøgets udløb jeg vil samtidig gerne minde om at den tidligere regering også nedsatte en arbejdsgruppe til at se på en ordning for lempelse af rimelighedskravet for at sikre at en eventuel ændring af reglerne ikke ville føre til fortrængning af ordinært ansatte og ikke ville være konkurrenceforvridende

jeg er enig i at det er vigtigt at tage højde for disse risici jeg mener at det er centralt at have en dialog med arbejdsmarkedets parter når det handler om disse spørgsmål det er en del af den danske model jeg mener derfor at vi i første omgang skal lade parterne drøfte problemstillingen færdig og som sagt kan jeg oplyse at der arbejdes intenst på at finde en samlet løsning der vil give de socialøkonomiske virksomheder tid og mulighed for at indstille sig på de fremtidige vilkår for ansættelse af førtidspensionister i

den baggrund en klar tiltro til at arbejdsmarkedets parter meget snart kommer med en fornuftig

i direkte konkurrence med andre for

det er ikke ordinære jobs der er tale om

i den samtale man har med parterne om rimelighedskravet

længe virksomheden opererer på socialøkonomiske

er med til at give dem en dagligdag det er med til at give dem et grundlag og jeg er ikke tvivl om at det også er med til at være reducerende for samfundets øvrige

jeg håber at der kan blive fundet en løsning sammen med arbejdsmarkedets parter som også giver et tidsperspektiv som er længerevarende eller gerne varigt for mit vedkommende det afgørende her er at de hensyn der er til konkurrenceforvridning og til fortrængning

håndteres på en sådan måde at der er medspil fra arbejdsmarkedets parters side

og jeg håber på at der meget snart kommer en indstilling og den vil jeg følge og så må vi se hvad

indstillingen konkret går ud på men jeg mener

noget til hinder for i givet fald at finde

hvis du har arbejdet i tredive år på det danske arbejdsmarked så

arbejde det er en vigtig del af din identitet

arbejde bliver en del af identiteten så

har fået bragt parterne sammen igen på mit eget initiativ jeg er ganske fortrøstningsfuld

til at der kommer en fælles indstilling fra parterne og at vi i løbet af meget kort tid har løst de udfordringer vi taler om her jeg deler fuldstændig opfattelsen

og konkurrenceforvridning og at sikre at

og virksomhedspraktik foregår i rammer der er

det var som jeg nævnte i mit tidligere svar netop for at sikre at en eventuel ændring af reglerne for rimeligskravet ikke ville føre til fortrængning af ordinært ansatte og ikke ville være konkurrenceforvridende at den tidligere regering nedsatte en arbejdsgruppe der skulle

hvor vi skal finde en løsning sammen med arbejdsmarkedets parter deres opbakning har stor betydning hvis det skal være en reel løsning

førtidspensionisters mulighed for arbejdsmarkedstilknytning af hensyn til dialogen mellem parterne mener jeg ikke at det er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at gøre status over drøftelserne dem imellem men jeg kan sige så meget at der har været afholdt disse tre møder og at der nu arbejdes intenst

jeg forventer at de meget snart vil komme med en fornuftig samlet anbefaling

at det i virkeligheden skal være en fortsættelse af

det ministeren siger og så håber jeg jo bare at parterne kommer i mål inden for kort tid for det handler om rigtige mennesker der er kommet

de vil rigtig gerne arbejde når man besøger rosenbedet i brande

i år i forhold til tidligere år og det er nemlig at de tidligere har haft kontanthjælpsmodtagere i arbejdsprøvning

kan have kontanthjælpsmodtagere i arbejdsprøvning

på grund af den nye kontanthjælpsreform eller er

under det der med flere i spørgsmålet men jeg håber at ministeren kan

det når det drejer sig om rimelighedskravet i forhold til andre typer

er det også noget der drøftes med parterne ved forskellige lejligheder senest i forbindelse med

trepartsforhandlinger men jeg overdriver ikke hvis jeg siger at det er langt mere komplekst i forhold til andre ydelsesmodtagere

til fællesskabet og det er en del af fællesskabet

hvad ministeren ville svare kontanthjælpsmodtagerne de har tidligere været i arbejdsprøvning

vi deler fuldstændigt jeg mener det er overordentlig værdifuldt både for førtidspensionister og for andre ydelsesmodtagere men

om der er tale om mennesker der har en så svag arbejdsevne som mennesker der har fået tildelt førtidspension

kontanthjælpsmodtagere eller

har jeg en oplevelse af at lønmodtagerorganisationernes vurdering

hvilke rammer der skal være for rimelighedskravet er afvigende fra de rammer som de vil kunne acceptere i

man vil kigge på om man kunne skabe en dispensation til rosenbedet

hurtigt og rettidigt tilvejebringer svar på de spørgsmål udvalgene stiller de to spørgsmål er en del af i alt elleve spørgsmål der blev stillet om asbest den enogtredivete august sidste år som opfølgning på et samråd om samme emne fem af spørgsmålene blev besvaret endeligt den otteogtyvende september mens der blev svaret foreløbigt på de resterende spørgsmål og den

tiende november sidste år blev der oversendt endelige svar på yderligere fire spørgsmål

jeg fået oplyst at der har været misforståelser i dialogen imellem beskæftigelsesministeriet og de to andre ministerier som skulle bidrage til svarene og at disse misforståelser først er blevet opdaget sent det er en fejl og det er selvfølgelig ikke tilfredsstilende jeg har fået oplyst at de endelige svar forventes oversendt til beskæftigelsesudvalget i første halvdel af april

at det er meget vigtigt for mig som minister at jeg svarer folketinget til tiden og jeg vil i forlængelse

oplyse at ni og halvfems procent af de svar på almindelige delspørgsmål som jeg afgav i perioden fra femte oktober

til enogtredivete december sidste år blev besvaret rettidigt

tre procent af besvarelserne foreløbige

af de svar jeg afgav i perioden tredje juli til femte oktober to tusind og femten rettidigt besvaret og heraf var tolv procent

alene af den grund at vi fra beskæftigelsesudvalget har rykket for svar på de to spørgsmål undervejs i det nye år

i anledning af spørgsmålet her kigget på

at samle op på manglende besvarelser eller manglende tilbagemeldinger

jeg har nu sikret mig at de for fremtiden er som de skal være således at der kommer en reaktion til folketinget det kan godt være at spørgsmålet er af en sådan karakter at besvarelsen kommer til at tage rigtig lang tid før man kan give den endelige besvarelse fordi man skal ned i forskellige styrelser i forskellige ministerier men det er ikke i orden at der går måneder uden at folketinget hører noget og

hvad det var for nogen misforståelser været mellem ministerierne

var der sket jeg vil også minde ministeren om at vi i dag netop har stemt om en dispensation hvor det var regeringen der havde brug for

imellem forskellige styrelser og ministerier fordi et spørgsmål som det her involverer flere ministerier og involverer flere styrelser i samme og forskellige ministerier men det skal vi være i stand til at håndtere og det vil vi være for fremtiden

jeg beklager at der er gået den lange tid

gentagne gange det er ganske alvorligt når dyr bliver udsat for grov uforsvarlig behandling eller mishandling

og varighed af fængselsstraffe afspejle så her er en fordobling af det nuværende niveau fornuftigt ligesom vi bakker op om at der er

på om det sker privat eller i en erhvervsmæssig sammenhæng hvor man også kan have en økonomisk fordel af at misrøgte sine dyr

vi blev enige om at se på muligheden for at øge brugen af påbud og også at give mulighed for forbud

at vi også bliver bedre til at forebygge men når vi så taler om forebyggelse

vi synes egentlig at det er meget rimeligt at man ikke skal have noget med dyr

selv om man har betalt sin bøde eller afsonet sin fængselsstraf

det vil have en forebyggende effekt og det er

vi meget enige med både dyrenes beskyttelse og det dyreetiske råd

det som vi godt kunne tænke os at arbejde videre med i udvalgsarbejdet så grundlæggende ønsker vi at

løftes i men i eu så kræver

at presse på i eu for bedre standarder med med de ord ser vi frem

nogle af de her sager og det er noget vi ser meget positivt på i enhedslisten og jeg kan høre i ordførerens tale at der er mange ting i den her

det lige på nuværende tidspunkt så jeg synes måske godt man kunne tage fat

i hvert fald noget vi vil gå videre med i udvalgsarbejdet

fra dyrenes beskyttelse allerede på nuværende tidspunkt som en anden metode samtidig med at vi arbejder for at få det prioriteret højere fra politiets side for simpelt hen at give dyrene en stemme og

lidt bedre til at efterleve de regler der er i forhold til dyrevelfærd så det vil vi se frem til at

også for at det alvorlige ved den slags overtrædelser afspejles bedre i strafudmålingen dyremishandlere fortjener

uskyldige dyr lovforslaget er til fordel for

straffeniveau i grove dyreværnssager vil der fremover blive slået langt hårdere ned end tidligere det forventes at have en forebyggende effekt at strafferammerne differentieres så der i højere grad end i dag uddeles straf i forhold til alvoren af den konkrete overtrædelse det skal eksempelvis straffes hårdere når der er tale om gentagelsestilfælde

overtrædelser på samme måde skal det straffes hårdere når der er tale om at personer som led i deres erhverv konsekvent overtræder dyreværnslovgivningen det kan og bør ikke accepteres ved at øge anvendelsen af påbud samt ved at muliggøre brugen af forbud skabes der en styrket motivation til regelefterlevelse og det er særlig positivt at de foreslåede lovændringer betyder at der vil kunne meddeles påbud allerede på det tidspunkt hvor det er åbenlyst at der vil ske en overtrædelse af reglerne hvis forholdene ikke

på den måde bliver det muligt at handle inden det så at sige går galt det bliver muligt at afværge lidelser for vores dyr noget der ikke er muligt

skal reglerne nemlig være konstateret overtrådt før der kan meddeles påbud dyr der er i menneskers varetægt skal behandles ordentligt det skal de uanset om der er tale om dyr der holdes i erhvervsmæssig henseende

jeg er glad for at vi med dette lovforslag har mulighed for at skabe større retfærdighed og for forhåbentlig at gøre danmark til et endnu bedre sted for vores dyr og på baggrund

af dyr er alvorlige forseelser og i enhedslisten støtter vi at strafniveauet sættes op så det i højere grad afspejler grovheden i lovovertrædelsen det er dog enhedslistens opfattelse at det ikke kun er straffen der er problemet når der er tale om mishandling og

uforsvarlig behandling af dyr problemet er i lige så høj grad at der alt for

sjældent rejses tiltale i dyreværnssager som det blandt andet fremgår

skal dyret reelt være mishandlet så groft at det nærmest

derfor mener vi i enhedslisten ikke at det er tilstrækkeligt alene at hæve strafniveauerne det er også nødvendigt at de muligheder der er i dyreværnsloven udnyttes langt hyppigere både når det gælder sigtelser bødestraf fængselsstraf

helt afgørende muligheden for at frakende personer muligheden for at holde dyr hvis lovovertrædelsen gentager sig eller er særlig grov i førstegangstilfælde

og uforsvarlig behandling af dyr skal der reageres på fra myndighedernes side og er sagerne grove skal det selvfølgelig resultere i en sigtelse og en straf her skal strafferammerne udnyttes langt bedre end tilfældet er i dag vi vil i det kommende udvalgsarbejde meget gerne have belyst hvordan vi kan sikre at flere dyreværnssager reelt fører til sigtelser og straf ligesom vi har noteret os høringssvaret fra dyrenes beskyttelse der fremhæver muligheden for at indføre klageret i dyreværnssager på samme måde som danmarks naturfredningsforening har det i natursager i enhedslisten ser vi meget positivt på det forslag om at give dyrene en stemme

i sager der handler om dyr og også det vil vi gå videre med i lovbehandlingen i udvalget men helt grundlæggende

er enhedslisten positive over for det her lovforslag der øger straffen for mishandling

vi også meget glade for at der er tale om en form for proaktivitet i forhold til de her

gode og mindre gode ting i det det er

de øgede strafferammer

bødestrafniveauerne som de ligger for øjeblikket virker lave og derfor er vi umiddelbart positive over for at

og det er jo fordi man skal holde sig for øje at det det handler om er at hæve

få færre sager og få en bedre røgt af dyrene i det hele taget så vi mener det er vigtigt at man i det her arbejde og vi vil tage det op i

dyrenes beskyttelse om at de ønsker en klageret synes vi er

ser vi også som et konstruktivt virkemiddel

muligheder i lovpligtige dyrevelfærdskurser eller den slags så man hæver niveauet for indsigten i

med at strafferammen i dag jo ikke udnyttes og det synes vi egentlig er et meget godt

at strafferammen i sig selv ikke er det vi skal fokusere på

vi skal finde løsninger sådan at vi får hævet dyrevelfærden

måske bruge en række andre virkemidler

højere bødestraffe men men vi er meget tilbageholdende med

det her med fængselsstraffe fordi

flere sanktioner men i lighed med alternativets ordfører

vigtigt at kigge på hvad der virker

bødeniveauet men ikke for transport af dyr

vi arbejde for at transporttiden for dyr mindskes det er uden for det her lovforslags rammer vi synes dog at det

skærpes på det område for at sikre at transporttiden som et minimum reelt holdes under eu reglerne med en god margen

er alene en en administrativ lettelse så for at blive i dyreterminologien

man pynter sig med lånte fjer og igen

er kommet fra dyrenes beskyttelse og i lighed med enhedslistens ordfører

gerne se på at kunne fratage retten til

holde dyr det er vi meget åbne over for vi synes der er store mangler

markant bedre men vi afventer vores

vigtigt at strafferammen afspejler overtrædelsernes alvor

skærper vi som også ordførerne har gjort opmærksom på både bødestørrelser og længden af fængselsstraffe for de grove overtrædelser af dyreværnsloven

vil betyde at grov og uforsvarlig behandling af dyr mishandling af dyr og gentagelsestilfælde af uforsvarlig behandling af dyr kan blive straffet hårdere end i dag

muligheden for at bruge både påbud og forbud dermed sikrer vi

for at virksomhederne modtager en sanktion som er proportional med overtrædelsen og at fødevarestyrelsens kontrol kan fungere effektivt til gavn for dyrevelfærden samtidig med at retssikkerheden for den ansvarlige for dyreforholdet fortsat sikres derudover ophæver vi et krav der ikke længere er relevant nemlig kravet om at æglægningsbure kun må anvendes med tilladelse fra fødevarestyrelsen i dag sker al burægsproduktion i berigede bure og kravet tjener derfor ikke længere noget formål i forhold til nogle af de ting der er blevet adresseret blandt andet af fru karina due fra dansk folkeparti

deler regeringen bestemt den holdning at oplysning og uddannelse er en væsentlig forudsætning for dyrevelfærd derfor vil vi også fokusere på det

til fru lea wermelin som berørte forholdet omkring straf og

faktisk sådan i dag at anklagemyndigheden

overveje om der skal nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse i de grovere sager så det skal sådan set være en del af hele forholdet omkring

jeg se frem til at diskutere i udvalgsbehandlingen

blot for at stadfæste at praksis er der

at vi har en domstolspraksis som håndterer

har jeg tillid til at de gør i god orden og i

er noget man eksempelvis som udvalg kan tage

foretræde og lignende hvis man vil have problemstillingen

ramme som man har fået anvist

så finder vi ikke at det er nødvendigt at ændre praksis men det er noget af det vi gerne vil afvente

det

og forenklet fremstilling af de regler som gælder for

i det hele taget får et bedre overblik i en meget kompleks lovgivning også i forhold til offentlighedens og myndighedernes inddragelse undervejs i miljøvurderingerne vi synes også det er positivt at

med den her lovgivning som gør det lettere

hvis der er flere afgørelser i en sag

i forhold til miljøbeskyttelsen vi deler i hvert fald bekymringen i de kritiske høringssvar når det blandt andet handler om høringsfrister klageadgang og projekter der skal

blandt andet ved at sætte nogle af fristerne

sikre os at lovforslagene her ikke på nogen måde forringer miljøbeskyttelsen

af hensyn til de borgerrettigheder som ligger i lige forlængelse af århuskonventionen en konvention der jo som bekendt blev forhandlet på plads

så vi meget enige med blandt andet danmarks naturfredningsforening

også har nogle bekymringspunkter i forhold til den del af det så vi vil gerne bruge udvalgsbehandlingen til

få boret nogle af de her usikkerhedsmomenter ud

så gør vi det nemmere netop for offentligheden og for virksomheder ja for alle

sammenskrivning der simpelt hen vil give et bedre overblik over de regler der er for

sikre en ensartet anvendelse både på land og på havet

for i dansk folkeparti

kan jeg som tidligere eu ordfører kun hilse positivt velkommen vi havde b to og halvtreds som netop gør det her altså at vi siger at

skal det gøres så direktivnært som overhovedet muligt hvis vi ønsker at gøre yderligere ting for det kan man sagtens have en velbegrundet holdning til og så videre men så skal vi også gøre det med åbne øjne og så skal det være noget vi helt præcis ønsker

faktisk også

nogle ekstra ting man gerne vil

to bilag bilag en og bilag to i direktivet hvor bilag en

uanset om det er påkrævet eller ej

fordi vi vil være sikre på at folk også ved at vi

jeg synes faktisk det er ganske positivt

i får en godkendelse i kan lave det her projekt men vi holder altså øje med at tingene ikke går værre end vi havde regnet med

regler for miljøvurderinger det er til gavn for bygherrerne og faktisk er det til gavn for alle de parter der inddrages i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten herunder også offentligheden som jo inddrages i miljøkonsekvensrapporten med lovforslaget foretages der nogle mindre ændringer i forhold til den gældende implementering og fælles for ændringerne er at lovforslaget implementeres så direktivnært som muligt og dermed undgår vi unødig overimplementering og kun de steder hvor det er hensigtsmæssigt for danmark at gå lidt længere gør vi det vi vil nemlig ikke ødelægge vores konkurrenceevne det har vi ikke råd til i danmark med den foreslåede nye lov er vi med til at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved vedtagelse af planer programmer og projekter

ord er vi med loven med til at gøre procedurerne for nye planer programmer og projekter lettere at gennemskue og samtidig er vi med til at skabe gode rammer for at vi kan integrere miljøhensyn i udarbejdelsen af nye planer programmer og projekter

netop fordi det er helt afgørende at høre befolkningen inden større projekter etableres i nærheden af hvor mennesker bor og lever helt konkret handler lovforslagene om implementering af et eu direktiv på dette område og om samling af lovgivning

miljøvurderinger der er hovedsagelig tale om teknik og fornuftige forenklinger dog er der også enkelte indholdsmæssige ting der for enhedslisten giver grund til bekymring det drejer sig for eksempel om at der gennemføres ændringer som betyder at en række projekttyper ikke længere vil være obligatorisk vvm pligtige herunder visse havbrug og vindmøller og at andre projekttyper helt udgår af bilagene blandt andet de såkaldte risikovirksomheder det er dog uklart hvor stor praktisk betydning dette vil få så det er noget vi får brug for at der bliver kastet lys over i den kommende udvalgsbehandling i lovforslagene havde man oprindelig lagt op til at forkorte høringsfristerne for miljøkonsekvensrapporten efter høringen har man i ministeriet besluttet at fastholde høringsfristerne på otte uger

glæder vi os rigtig meget over i enhedslisten at man har valgt at lytte og imødekomme kommentarerne fra blandt

industri dof og friluftsrådet og fastholdt rimelige høringsfrister dog er der stadig mulighed for kun fjorten dages høring i forbindelse med klager over afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold hvilket kritiseres af en række miljøorganisationer det kritiseres af kl og dansk industri det er en kritik som vi i enhedslisten er enige i og som vi også vil tage op i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslagene selv om lovforslagene generelt lægger sig meget op ad direktivet

har man valgt at gå længere end direktivteksten da man fastholder at det skal være obligatorisk med en vvm undersøgelse i forbindelse med frakturering i forbindelse med efterforskning efter eller udvinding af skifergas det samme gælder hvor der gives mere end ti år

til udvinding af råstoffer uden for de graveområder der er udlagt i råstofplanen det er vi positivt

i enhedslisten så helt overordnet

er vi positivt stemt over for de to lovforslag men vi må indrømme at det er temmelig kompliceret stof så vi har brug for at en række ting bliver belyst i det kommende udvalgsarbejde før vi kan tage

nævnt flere gange her fra talerstolen i dag over implementering at to eu

direktiver henholdsvis det eksisterende direktiv om miljøvurdering af planer og programmer

det ændrede vvm direktiv

jo altid glædeligt for en liberal ordfører som jeg jo er når der fra

kommer forslag til en bedre samtænkning og forenkling af konkret lovgivning der så oven i købet i hvert fald på papiret kan medføre administrative lettelser for fire million kroner årligt til erhvervslivet det er vi i liberal alliance glade for og personligt glæder det mig også meget at det virker til at vi her står med et helt ned i detaljen meget gennemarbejdet lovforslag

embedsværket nede i hjørnet for et meget flot stykke arbejde og specielt vil jeg rose for meget overbevisende at have imødekommet og indarbejdet vel stort set alle høringssvar hvilket i den her sammenhæng ikke siger så lidt endda

med den foreliggende sammenskrivning af lovgivningen om miljøvurderinger skabes der

også tiltrængt kontinuitet og sammenhæng i processen i forbindelse med miljøvurderinger helt fra den indledende planlægning og frem til det konkrete projekt der vil således forhåbentlig mere tydeligt

hvilke parametre der indgår i vurderingen af planarbejdet og indholdet af vvm rapporten i et efterfølgende konkret projekt

det kan jo så måske i første omgang synes

som ekstraarbejde for myndighederne

mere tid på miljøvurderinger af deres egne planer men

både myndigheder og virksomheder og eventuelt bygherrer der skal gennemføre vvm pligtige projekter vil opleve det som en administrativ lettelse og en forenkling af processen

et godt resultat kræver som bekendt et godt forarbejde men for at det gode forarbejde kan udføres bør der formentlig udarbejdes en

sikre en ensartet fortolkning af loven ved alle myndigheder og instanser landet over for eksempel vil der formentlig blive brug for vejledning i anvendelse af kumulationsprincippet der tidligere har været en del af bekendtgørelsen og som nu bliver ophøjet til lovtekst

men jeg mener også at jeg et eller andet sted faktisk har set

kan blive et særdeles afgørende redskab ude i kommunerne når vi

forhåbentlig snart med en reform af planloven giver kommunerne mere frihed og mere selvbestemmelse til lokalplanlægning så kort opsummeret vil i liberal alliance er tilfredse med forarbejdet og

grundigt gennemarbejdet og forenklet lovforslag som vi derfor

at høringsfristerne overvejende er bragt tilbage til det vi kender i dag det er meget vigtigt for demokratiet at borgerne føler enten direkte eller

man bliver hørt og kan påvirke processer

lang række rigtig gode høringssvar det er

fremhæve friluftsrådet aalborg universitet

for eksempel slår det mig at der er den her danske undersøgelse der viser at der faktisk er en dårlig sammenhæng imellem de elementer der tages frem i miljøvurderingsrapporten og den efterfølgende tilladelse

der er en problemstilling som er helt grundlæggende

jeg håber vi kan få en debat om i udvalget

men jeg vil også for eksempel fremhæve at havbrug

vi ser havbrug som noget der generelt

de hører måske ikke til der men nærmere

kan der være en fordel ved jeg kan ikke helt gennemskue om det er en fordel eller en ulempe men

kravene i husdyrbrugsreguleringen

så undrer vi os også lidt over hvorfor transportområdet er holdt udenfor jeg savner lidt en

råstofgravene hvor jeg forstår at der er en slags shopping

grænserne for størrelse og på den måde kan man have flere råstofgrave i et lokalområde der giver en samlet stor påvirkning men men som altså ikke udløser krav om en

så der er nogle aspekter som vi skal arbejde med i udvalgsarbejdet

selve vurderingen til også at

cirkulære materialestrømme og på den måde få nogle bedre løsninger for vores samfund for fremtiden

overordnet set synes vi det er et godt lovforslag men der er en række knaster der skal arbejdes med

vil bare meddele at radikale venstre støtter

bliver skrevet til protokols

lovforslag er en udmøntning af et arbejde som sr regeringen og vores vores normale ordfører på området fru ida auken satte i gang da hun var miljøminister

til erhvervslivet og til borgere og ikke mindst til staten og derfor er vi

varme tilhængere af at det nu også bliver ført ud i livet

som andre ordførere er vi glade for at

der stadig er god tid til at man kan blive hørt som borger når der skal

som både enhedslisten og alternativet har nævnt så det vil jeg ikke gentage men det regner

bestemt med vi kan løse gennem udvalgsbehandlingen så vi kan få en bred vedtagelse af det her lovforslag når vi kommer frem til tredjebehandlingen så tak for at gøre vores arbejde færdigt til venstre og den nye regering det er vi glade for

det enklere at tilrettelægge den danske lov når eu lovgivningen ændres

er tale om meget kompleks lovgivning og der er behov for en ret detaljeret vurdering af forslagets enkelte elementer i udvalgsarbejdet men jeg vil også ligesom tidligere ordførere

rose embedsmændene for et ret omfattende og og flot stykke arbejde politisk vil vi i sf sætte fokus på syv punkter

i udvalgsarbejdet 1 punkter

at gøre med overimplementering 2 yderligere projekter som altid bør være vvm pligtige

forholdet til andre relevante direktiver for eksempel natura to tusind og vandrammedirektivet

husdyrbrug er undtaget fra loven fordi regeringen hævder at reguleringen allerede implementerer direktiverne hvorimod danmarks naturfredningsforening hævder at husdyrregulering underimplementerer

kumulative effekter der skal sikres inddraget det er usikkert for os

ikke læse ud fra lovforslaget om det er tilfældet

høringsfrister og involvering af befolkningen så

punkter skriftligt og glæder os også

til diskussionen det bliver også meget enklere for

noget at ønske på det her punkt så det i sig selv er et rigtig godt første skridt stor ros

der implementeres samtidig et eu direktiv og det gør man meget direktivnært

udgangspunkt en god ting

blandt andet høringsfristerne

kede af at der blev sendt et forslag i høring hvor man lagde op til at skære høringsfristerne for offentligheden fra de her otte uger til fire uger

en lille smule arrogant over for befolkningen

en stor vvm

redegørelse ud i høring som måske kan være på

i teorien hen over en juleferie eller sommerferie og så sige værsgo det har i fire uger til at orientere jer i

fair og derfor var vi meget kede af at man lagde op til de her fire uger

de høringssvar der er kommet som har peget på at det her var problematisk så ja direktivnær implementering er godt når det giver mening men når vi kan tilbyde noget bedre i vores eksisterende lovgivning skal vi naturligvis bibeholde det jeg skal ikke gennemgå slavisk hvad der ligger i det det er blevet gjort af de andre ordførere men jeg vil

her nye mulighed for one stop shop som bliver indført for bygherrerne som giver bygherrer mulighed for kun at skulle henvende sig ét sted hvis

henvende sig ét sted hos det offentlige og på den måde

en nemmere behandling af deres sager det er også glædeligt

jeg nævne det her med at der er en række projekter der ikke længere vil være vvm pligtige men skal screenes for at se om der er en nødvendighed

af hvad der tilhører hvilken kategori det må vi se på i løbet af udvalgsarbejdet jeg

rigtig god lovgivning der lægges op til her og vi er meget glade og taknemlige for at være blevet imødekommet i

på et oplyst grundlag og inddrager offentligheden

den anden side skal reglerne sikre at kravene til miljøvurdering er ensartede gennemsigtige og forudsigelige for bygherren med lovforslagene gør vi lovgivningen om miljøvurdering enklere og mere gennemskuelig for det første samler vi med enkelte undtagelser alle procedureregler og miljøvurderinger af projekter i én lov så bygherrer og myndigheder kun skal kigge ét sted for det andet

vi reglerne for miljøvurdering af planer og programmer med reglerne om miljøvurdering af projekter de to processer minder i forvejen meget om hinanden og hænger ofte sammen inden et konkret projekt kan blive til virkelighed skal der ofte gennemføres en miljøvurdering først af planlægningen af arealanvendelsen og senere af

konkret projekt nu bliver det lettere både for bygherrer og myndigheder at overskue den samlede proces samtidig opdaterer vi den danske lovgivning så vi er på linje med eus vvm direktiv og de seneste ændringer og det gør vi så direktivnært som muligt så danske virksomheder og iværksættere får mindst lige så gode forhold som deres kollegaer i vores nabolande dog med få afvigelser som jeg gerne vil vende tilbage til det er helt afgørende for den danske konkurrenceevne at vi ikke spænder ben for vores virksomheder med unødig overimplementering derfor vil man også kunne se at lovforslagets bilag

og to nu med få undtagelser svarer til vvm direktivets bilag en

skal vi ikke hoppe med på laveste fællesnævner

en god grund til overimplementering blandt andet har vi valgt at det for projekter på land fortsat skal være obligatorisk at myndigheden foretager en afgrænsning af hvad rapporten skal indeholde inden bygherren udarbejder miljøkonsekvensrapporten

vi holder også fast i at offentligheden og de berørte myndigheder skal høres i afgrænsningsfasen det gør vi fordi det i sidste ende vil hjælpe bygherren at kende til de væsentlige indvirkninger på miljøet som offentligheden og myndighederne forventer det er simpelt hen for dyrt både for bygherren og for miljøet hvis konsekvenserne først bliver tydelige når bygherren har smidt millioner af kroner i de nye anlæg og det derefter viser sig at placeringen eller anvendelsen ikke er acceptabel

kunne se afvigelser i bilag en og bilag

for eksempel holder vi fast i at enkeltstående vindmøller fortsat skal være screeningspligtige selv om direktivet kun kræver screening af vindmølleparker det gør vi fordi vi i danmark bor så tæt at selv enkelte vindmøller i det åbne land med den størrelse de har i dag kan give anledning til potentielle konflikter i forhold til forskellige beskyttelsesinteresser og vvm reglerne er et godt instrument til at afdække de relevante forhold der kan give anledning til konflikter de eneste der bliver undtaget er de små enkeltstående husstandsmøller de vil ikke længere være screeningspligtige i landzone

mindst otte ugers frist til at kommentere

miljøkonsekvensrapporten for konkrete projekter på land hvilket også er nævnt af flere ordførere de nationale ordninger og særlige bilagspunkter er uddybet i lovforslagets bemærkninger for det skal være nemt at være virksomhed i danmark og med lovforslaget her skulle det gerne blive endnu nemmere med det ændrede vvm direktiv indføres der en tidsfrist for myndigheden til at træffe screeningsafgørelser på op til halvfems dage som myndigheden kun i særlige konkrete tilfælde vil kunne overskride

som følge af faste sagsbehandlingstider og administrative lettelser en yderligere lettelse består i at der indføres det såkaldte one stop shop som også er nævnt af flere

som knæsætter princippet om at en bygherre kun skal henvende sig til én myndighed når et konkret projekt både kræver en vvm vurdering og en vurdering i forhold til andre eu direktiver som for eksempel eus habitatsdirektiv afhængigt af den konkrete udformning af ordningen kan der være tale om at samkøre forskellige tilladelses dispensations

godkendelsesordninger selve organiseringen af

fælles procedurer der opfylder kravene i disse direktiver hvor det

det gør vi ved at sikre at vi får væsentlige konsekvenser på bordet inden investoren har bundet sine penge i mursten og teknologi en god høringsproces forebygger ubehagelige overraskelser som kan blive meget dyre både for bygherren og for miljøet derudover betyder lovforslaget at en del projekter fremover ikke længere er obligatorisk vvm pligtige det giver en lettelse for de projekter som screeningen sorterer fra og som derfor slipper for miljøkonsekvensvurdering der er tale om komplicerede regler miljø og fødevareministeriet er derfor opmærksom på at der er et stort behov for vejledning om hvordan reglerne kan fungere smidigt i praksis

for myndigheder og bygherrer lovforslaget indeholder en række bemyndigelser

blive udarbejdet efter samme overordnede principper som lovforslaget direktivnær implementering med færrest mulige administrative byrder relevante interessenter vil selvfølgelig blive inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af både reglerne og den opfølgende vejledning flere ordførere har udtrykt holdninger til spørgsmålet om hvilke konkrete projekttyper der skal være omfattet af krav om obligatorisk vvm pligt de såkaldte bilag en projekter og hvilke typer af projekter der alene skal være vvm pligtige på baggrund af en konkret vurdering altså den såkaldte screening

grundigt og fyldestgørende på disse og andre spørgsmål

men jeg mener de er bedst egnede til skriftlig besvarelse og drøftelse i løbet af udvalgsbehandlingen

også anført en række forhold af sfs ordfører i forhold til den proces der er som sagt tale om centrale procedureregler inden for den miljøretlige regulering og derfor håber jeg

vi får en god dialog i udvalget så vi kan opnå et bredt flertal for lovforslagene for mig og regeringen er det væsentlige at vi samler den relevante lovgivning mest muligt så bygherrer og myndigheder kun skal kigge ét sted at vi implementerer miljøvurderingsdirektivet og vvm direktivet så direktivnært som muligt

unødige administrative byrder jeg ser frem til en god viderebehandling af lovforslaget i udvalget og takker for debatten